for at sikre den finansielle stabilitet i danmark med bankpakker og kreditpakker

sikre at den finansielle sektor har haft mulighed for

klare sig meget skånsomt igennem krisen ikke bare for sektorens skyld men for hele samfundets skyld da den finansielle sektors tilstand jo har stor betydning for både privatpersoner og for erhvervslivet generelt senest har vi med bankpakke

sikret en model for hvordan reglerne skulle være hvis en bank ikke længere kunne overleve vi havde jo nok alle håbet at

noget vi skulle se komme i anvendelse men det har vi desværre set et eksempel på

private løsninger skulle gå forud for at bankpakke

model skulle træde i kraft men for at fremme at private løsninger kan blive taget i anvendelse i øget omfang hvis et pengeinstitut kommer i problemer ja så udvider vi nu værktøjskassen med det lovforslag vi nu står med lovforslaget betyder at vi laver en medgiftsordning således at indskydergarantifonden kan give en

et pengeinstitut der overtager en bank der er kommet i problemer ordningen skal være billigere end hvis indskydergarantifonden skal udbetale sin garanti hvis det nødlidende pengeinstitut i stedet går nederst det betyder altså helt konkret at vi giver bedre mulighed for en privat løsning end tilfældet er i dag og det ser vi meget positivt på fra venstres

statskassen penge det er fortsat branchen selv der betaler for indskydergarantifonden men fonden får altså nu mulighed for at give en medgift til et overtagende pengeinstitut således at lukning af et dårligt stillet pengeinstitut undgås vi har tidligere haft en lignende model i danmark men på grund af eus statsstøtteregler var det ikke muligt

verden ser anderledes ud og vi kan nu genindføre en medgiftsordning i

optaget af at danskerne har tillid til den finansielle sektor derfor har vi lavet bank og kreditpakker

af forkærlighed for hele danmark fordi borgere og virksomheder

har man også næste morgen når banken skulle

det er en forudsætning for vækst og velstand at vi har velfungerende finansielle

konkret betyder det forslag her altså at vi sikrer et ekstra værktøj i værktøjskassen af private løsninger hvis der måtte opstå problemer

bankpakkerne nummer to og nummer tre var vi med i fra starten nummer et

senere vi fik ikke lov fra starten at være med i den men men bakkede op om den fordi det var nødvendigt på det tidspunkt i de her meget hektiske dage omkring finanskrisens udbrud og lehman brothers’ krak

holde hånden under den finansielle sektor så ikke hele samfundet gik i stå det skal ikke

nogen som helst form for accept eller eller andet af den grådighed og

spekulation der prægede den finansielle sektor i tiden op til finanskrisen og som vi jo desværre må sige næppe er overstået endnu der er stadig brug for at se på skrappere regulering og bedre tilsyn med den finansielle sektor mange steder i verden

det at mange banker er kommet i problemer jo desværre også nogle i danmark erfaringerne har så vist at det har været svært at afhænde at afvikle en bank der er kommet under finansiel stabilitet og at få kunderne tilbage til de almindelige markedsaktører og dermed også få risiciene taget væk fra det her statslige selskab

er klogt at lave en medgiftsordning vi har støttet det ønsket

indskydergarantifonden får mulighed for at give en medgift til et pengeinstitut under finansiel stabilitet så det bliver mere sandsynligt at kunne afhænde det til en privat

jo finansieres af finanssektoren selv der skal bruges til

altså ikke skatteyderne der skal ende med at betale medgiften for at få den lidet attraktive brud afsat på markedet om man så må sige det er værdiansættelsesrådet der altså foretager en uafhængig vurdering af den forretningsmæssige holdbarhed i løsningen

skal vi undgå nye krak undgå at vi overhovedet kommer i

er det til stadighed et stærkt tilsyn en stærk regulering af den finansielle sektor der skal til der er vi næppe i mål endnu men lovforslaget her er en fornuftig udbygning af bankpakke

og mulighederne for at håndtere nødlidende banker og derfor støtter

partier fremgår det klart at pakken alene er et alternativ til at

pengeinstitutter går konkurs og at private løsninger altid skal gå forud for afvikling

har det dog vist sig vanskeligt at finde sådanne private løsninger i den finansielle sektor formålet med dette lovforslag er derfor at forbedre mulighederne for at skabe private løsninger ved nu at give garantifonden mulighed for at yde medgift i forbindelse med at et eventuelt nødlidende pengeinstitut overdrages til et andet institut

konservative folkeparti hilser vi det velkommen at det dermed nu bliver nemmere at etablere private løsninger

fremsættelsestale som er oversendt folketinget

andre banker til at overtage det

bliver en opgave for finansiel stabilitet det var gældende før bankpakke

derfor kan vi selvfølgelig sagtens støtte at

at skabe øgede muligheder og bedre incitamenter til

sektoren selv går ind og afhjælper dér hvor der opstår situationer med nødlidende banker

tager hånd om den situation før bankerne er nødt til

være en fornuftig måde at håndtere det på hvor man altså siger at i stedet for at vente på at

havner i finansiel stabilitet og man så sælger ud af enkelte elementer ja så kan

banker der er villige til at overtage andre nødlidende

af det tab som må forventes at ligge

årsager til at banken er nødlidende men jeg må også sige at

der sker den nødvendige konsolidering på det danske bankmarked

private som er kunder i nødlidende banker ikke skal være i årelange relationer

til finansiel stabilitet som jo altså

de skal som bekendt ligge og være en meget dyr

sige at hvis det her kan være med til

smøre kæden en smule sådan at

omsorg for at vi har finansiel stabilitet i danmark

vi ikke får banker der kommer helt derud til kanten hvor det eneste alternativ til konkurs er at bankpakke

tilstrækkeligt men ikke desto mindre synes vi at

forslaget her i hvert fald er et forsøg på at komme med en del af svaret

vegne meddele at enhedslisten ikke kan støtte forslaget vi forstår ikke hvorfor det er skatteborgerne der igen skal betale for at

bankerne taber penge det fremgår af lovforslaget at

modtagelse af den såkaldte medgift vil være skattefri pengene kommer fra

har de jo kunnet trække fra i skat når de så får pengene tilbage skal de ikke betale skat igen så det er altså skatteborgerne der kommer til at betale det går jeg ud fra

forslaget i udgangspunktet ikke vil have statsfinansielle konsekvenser det er altså kun i udgangspunktet men man kan godt se at det kan det komme til at

at man burde gå ind

bære tabene når det går galt i stedet for at kræve at skatteborgerne betaler vi burde se at få

en opdeling af banksektoren sådan

har lyst til at spekulere og spille højt spil gør det for deres egne penge og ikke for skatteborgernes penge

til gengæld sikre at vi har nogle gode banker der kan tage sig af almindelige menneskers almindelige bankforretninger og kan tage sig af ordentlige sunde virksomheders almindelige bankforretninger og sørge for at virksomhederne kan få de lån og kreditter som de har behov for i stedet for at det er

som garanti vi kan slet ikke forstå at man gennemfører endnu et lovforslag der skal give penge til bankerne på et tidspunkt hvor man samtidig sidder og forhandler om at man vil fjerne efterlønnen for mennesker der har knoklet i årevis og som burde have ret til at få en værdig alderdom på et tidspunkt hvor man sidder og taler om hvordan man skal

skære yderligere i de offentlige budgetter altså at der skal skæres endnu mere

børnehaver ældrepleje og sygehuse

vi støtter forslaget om indførelse af den her medgiftsordning i forbindelse med håndteringen af de nødlidende pengeinstitutter således at vi får en smidigere

synes vi er sund fornuft

interesse i at indskyderfonden får færrest mulige omkostninger

vi overbevist om at dette lovforslag vil medvirke til desværre kan man sige har staten efterhånden fået nogle erfaringer på området som tilsiger at den lidt rigide afvikling efter inkassoreglerne i bankpakke

kan blive en dyr fornøjelse for skatteborgerne det er jo ikke ret længe siden politikere herinde havde travlt

et overskud som desværre er ved at få et ubehageligt andet fortegn

international finansiel krise hvor det har været nødvendigt at gennemføre ekstraordinære tiltag

ved at vende tilbage til en situation uden en generel statsgaranti og hvor bankerne igen kan stå på egne ben uden økonomisk hjælp fra staten med forslaget her styrkes bankpakke

med indførelse af en medgiftsordning

jeg glad for de mange positive bemærkninger hvis der er spørgsmål tager vi dem under udvalgsbehandlingen men jeg kan konstatere at der er bred enighed om forslaget

ikke nogen der har bedt om ordet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

klima og energiministeren

har klima og energiministeren mistet sit manuskript nej

tankerne bag og intentionerne med forslaget gode og sympatiske man vil sikre at at elselskaberne ikke lukker for strømmen til en husstand før de sociale myndigheder er kontaktet og man vil sikre at der er tilstrækkelig tid til at træffe de nødvendige foranstaltninger over for børn enlige og ensomme ældre uden netværk fattige og andre udsatte i husstanden

at få lukket for strømmen vores hjem er bygget

antage at de fleste lukninger er knyttet til økonomiske og sociale problemer og det er vigtigt at de sociale myndigheder elselskaber og andre har opmærksomhed på problemet for så

er der allerede i dag regler for hvornår man skal underrette kommunen

alle i henhold til serviceloven en pligt til at underrette kommunen hvis vi får kendskab til at et barn udsættes for vanrøgt eller andre forhold

så man hvis man har en formodning om at

har behov for særlig støtte skal underrette kommunen

retningslinjer til elnetvirksomhederne at de skal underrette de sociale myndigheder forud for lukninger for elektriciteten

og opfordre til at dansk energi sikrer at deres vejledning bliver efterlevet

at vi yderligere kobler de sociale myndigheder

disse sager via elselskaberne

ved en sådan ordning vil være fornuftigt i forhold til det

og at problemerne omkring lukninger

langt de fleste jo vil være i kontakt med de sociale myndigheder i forvejen eller nemt vil kunne komme

det kræver hos elselskaberne og kommunerne giver de ønskede resultater og ikke blot bliver et unødigt bureaukratisk instrument

og samlet er der antagelig tale om mellem femogtyvetusind

elektricitet fra et forsyningspligtselskab selv om de er i restance derfor vil der helt typisk være tale om meget kortvarige lukninger

at kommunerne også kommer til at bruge ressourcer på de forbrugere som betaler lige inden den varslede lukning således at ressourceforbruget unødigt

har drøftet forslaget med socialministeriet der ligesom jeg kan tilslutte sig intentionerne bag forslaget men som samtidig gør opmærksom på at forslaget indebærer en uforholdsmæssig mængde administrative opgaver således vil kommunerne med forslaget få til opgave at undersøge årsagerne til lukningen af strømmen

der enten ikke har brug for hjælp

at forslaget vil medføre udgifter på cirka halvtreds million kroner om året til administration såfremt kommunerne skal inddrages i tredivetusind lukninger

at regelforenkle og i lyset af kommunernes økonomiske situation er det derfor

at den foreslåede ordning hverken er hensigtsmæssig

men den foreslåede ordning bringer ikke løsninger der hænger fornuftigt sammen med ressourceforbruget regeringen kan derfor ikke tilslutte sig

hvis børnefamilier blev udsat for vanrøgt ville det være dækket af serviceloven vil en afbrydelse af strømmen være udtryk for vanrøgt

ministeren

og hvis nu ministeren derefter får en viden om at

selskaberne at overholde den frivillige vejledning

for

om børnene og det er jo det der er det vigtige for mig i den her sammenhæng så der altså er sikkerhed for

der kommer i klemme og derfor vil jeg selvfølgelig indskærpe over for dansk energi at de skal overholde de

er og så går jeg så sandelig også også ud fra gøre

i stand til at overholde de retningslinjer de selv har udarbejdet

som samfund er det

inden vi så som samfund skal have fat i dem via de sociale myndigheder og vendt bøtten igen

det jeg forholder mig til her er at helt overordnet har vi jo

er altså også i stand til selv at kontakte kommunen

hvis man så skulle have et yderligere fintmasket sikkerhedsnet hvordan det

skulle se ud og der må jeg altså bare sige at

forslag der ligger på bordet her jo sådan set medføre et betydeligt bureaukrati som jeg også har

skabe en situation hvor man så fuldstændig kan udelukke at der alligevel er nogen der kommer i klemme

ordnes via kommunerne og ikke via

i danmark jeg tror ministeren måske har behov for at komme på et virkelighedstjek

der er desværre rigtig rigtig mange der falder igennem

derfor forstår jeg ikke helt ministerens afvisning af at sikre at der kunne komme i hvert fald lidt masker tilbage i sikkerhedsnettet her ved at sikre at man ikke pludselig kommer til at stå uden strøm hvis man har små børn er det et kæmpe problem og hvis man er

også et problem og en del af de mennesker vi snakker om her er altså ikke i stand til at sætte sig ned og lave en lang ansøgning til kommunen eller skrive en klage til elselskabet eller andet derfor forstår jeg ikke helt ministerens afvisning

kan de også tilslutte sig intentionerne bag forslaget men gør altså opmærksom på at

var jo altså forslaget som sådan

skruet sådan sammen at det tager hånd om det der er det allermest prekære

er tilfælde hvor der bliver lukket for strømmen også til familier med små børn og enlige mødre med små børn som så pludselig står og ikke kan have et køleskab til at holde babymaden kold og hvad der nu ellers er behov for der er altså også voksne der har behov for at

er afhængige af der kan være handicappede der har behov for at have strøm der fungerer jeg kan altså ikke forstå at det skulle give så stort et administrativt bøvl

være at hvis man blev opmærksom på at her var der et problem med nogle der ikke fik betalt elregningen så var det anledning til at man

hvad der kunne være årsagen til at den ikke var betalt så jeg forstår ikke hvorfor man prioriterer højere ikke at pålægge elselskaberne at sende et brev til kommunerne

cirka halvtreds million kroner om året

skal være sådan at kommunerne skal inddrages i de tredivetusind lukninger og

også være sådan og det hænger jo sammen med bureaukratiet i det

lige ved at betale sin regning

at det er den måde hvorpå man så skal håndtere de og det vedkender jeg mig selvfølgelig beklagelige tilfælde

kommunerne via serviceloven

hvis en uheldig praksis skal stoppes må man jo kigge på dem der ligesom sidder og

været oppe handler de ikke kun om børnefamilier

en del ældre mennesker som har haft problemer fordi man

slukket for strømmen og ældre er jo også en en ret sårbar gruppe i den sammenhæng

ikke kan få strøm til varme og det har der været

så hvordan ser ministeren på at det sikkerhedsnet

andre sårbare grupper som måske kunne have glæde af

tager fat på det her så man ikke kun snakker om børnefamilier men siger er andre sårbare grupper som vi er nødt til at kunne passe på og dem der må

at vi har en lovgivning med hensyn til serviceloven som vi har været inde på der tager hånd om det overordnede og selvfølgelig skal det så være sådan og det gør jeg meget gerne

indskærper over for dansk energi at de naturligvis skal være opmærksomme på

i den vejledning som de har

der er en social opgave og hvis man skal have mulighed for at opdage at der er en social udfordring en social opgave der skal løses skal man jo have det at vide gerne på et tidspunkt hvor der ikke er sket noget negativt endnu

om når vi siger at elselskaberne skal have

forpligtelse til faktisk at sige til inden der bliver lukket for strømmen

set pointen i det

til det med de halvtreds million kroner og den store bureaukratiske byrde

det

tyvetusind tredivetusind eksempler skal gå ind i hvert enkelt og så analysere hvad der er op og ned på det

mener ikke at løsningen er at lave en yderligere finmaskning af systemet løsningen er i høj grad at kommunerne er opmærksomme og at dansk energi er opmærksom det er den måde hvorpå vi skal håndtere det her

tvunget til at lukke for strømmen til en husstand uanset

også uanset om det skyldes sløseri eller

at betale regningen vi lever heldigvis i et land hvor der er et sikkerhedsnet ude i kommunerne som gerne skal sikre at sådanne familier bliver håndteret på en fornuftig

heldigvis er det også sådan at der arbejdes meget

er der også en risiko for at man heller ikke kan betale for sin strøm og sit vand og sin fjernvarme vi finder at der i dag er en ordning hvor dansk energi har en vejledning som meget præcist siger at hvis der er

skal kommunen kontaktes inden

meget fornuftig måde at håndtere det her på men der er nok også behov for som klimaministeren redegjorde for at det præciseres over for selskaberne og over for dansk energi at den vejledning der er også skal efterleves og med de signaler som ministeren i dag har givet

synes at vi skal holde fast i den frivillige aftale hos dansk energi men at man i virkeligheden deler intentionen

som vedtaget i lovgivningen inden sagen kommer til

har klima og energiministeren jo i dag lovet at gøre det og det er vi helt tilfredse

der er eksempler på at man faktisk ikke får den underretning man skal have

den ene del af problemet den anden del af problemet er at der selvfølgelig er det her fokus på børnefamilier det er

men andre sårbare grupper som ældre og handicappede og andre som kan have

ser man ikke helt den samme opmærksomhed på

om ordføreren er indstillet på at vi kigger på muligheden for at gøre det sociale

men vores udgangspunkt er at den nuværende lovgivning er

der kommer enkeltsager om vinteren hvor der faktisk bliver slukket for el i hjem hvor der er sårbare personer er vi så enige om at

tyder på at det her ikke rigtig virker hver gang

at kigge på hvad praksis

man skal betale for sin fjernvarme og man skal betale for sit vand

kontakter elselskaberne

om et halvt år eller et år

at elselskaberne har slukket for strømmen uden at kontakte kommunen så der er børnefamilier der står uden strøm vil venstre så være parat til at se

problemer på det her område så lad os kigge på det

høre når nu venstre i forhold

har været klar til at sige at

skulle pålægges at de skulle orientere kommunen

hvorfor er det så at man ikke er villig til at se på det samme i forhold til elselskaberne hvad er grunden til at man mener at man godt kan pålægge boligselskaberne den opgave men ikke kan pålægge

de elselskaber der lukker for strømmen altid skal underrette de sociale myndigheder

se om vi har kunnet få regeringspartierne derhen hvor

hvis det ikke virker på nuværende tidspunkt skulle vi så

eventuelt senere lave noget lovgivning lad det være sagt med det samme jeg synes ikke at der behøver at være så meget som et eneste tilfælde

nu gør folketinget det samme som vi har gjort med boligselskaber

inden de sender manden ud for at lukke for strømmen til det her hus eller den her lejlighed

at beløbet ville være et helt andet jeg opholder mig et kort øjeblik ved de halvtreds million kr regeringen lige oplyste fordi regeringens argumentation er i

skruet sammen på følgende måde det fungerer godt som det gør i dag for der tager selskaberne altid fat i kommunen

regeringen så siger er at hvis man så siger at selskaberne skal tage fat i kommunen hvad de altså allerede efter regeringens eget udsagn

begge dele ikke være rigtigt samtidig

se at det vil vi aldrig få regeringen og dansk folkeparti til at vedtage men jeg håber da

står med nye eksempler hvor man må sige

kan svaret blive at nu bliver folketinget nødt til at gøre noget mere end bare at regne med at det støtter elselskaberne nok på den baggrund skal jeg meddele at socialdemokraterne selvfølgelig

et område vi bliver nødt til at kigge på det duer jo ikke at man lukker for strømmen til en familie hvor der er børn eller

andre svage personer og som ikke rigtig kan finde ud af at betale deres regninger

det er på grund af økonomi eller hvad det nu kan være der skal findes en model

vi ikke kommer i den situation og det skuffer måske herre ole hækkerup at vi

at når man køber varer som for eksempel strøm vand og varme

når det nu viser sig at nogle elselskaber åbenbart ikke kan finde ud af

henvendelse til de sociale myndigheder når de agter at lukke for strømmen så må vi finde en model som for eksempel kunne være

går en kopi til de sociale myndigheder helt per automatik alt det her styres jo ved hjælp af edb systemer som nemt vil kunne printe to kopier af en rykker hvoraf den ene går til forbrugeren og den anden går

myndigheder jeg mener ikke at det kan belaste de sociale myndigheder

nok i forvejen findes i det sociale system som en

behøver jo ikke at gennemgå en regning til en studerende på et kollegium som ikke betaler sin strøm

socialt tilfælde som kommunen har

i systemet i forvejen han har bare glemt at betale eller hvad ved jeg

han skal nok lynhurtigt henvende sig til sin far og mor måske og få dem til at betale den regning han ikke har betalt

har de her problemer med at skulle lukke for strømmen

udvalgsarbejdet drøfte om det var en idé at dansk energi henvender sig til sine selskaber og

går der også en kopi til de sociale myndigheder

væsentligt i den her forbindelse nemlig

tror jeg vi som samfund står meget stærkere og meget mere humant hvis

der om et halvt år er nye tilfælde hvor der

har gennemført nogle aktioner eller nogle modeller for det ene eller det andet og det med årene viser sig at de ikke virker så skal man gøre noget andet

henvender sig til de sociale myndigheder før de lukker for strømmen så skal der gøres noget andet og så kastede jeg den idé ud at der i forbindelse med rykker nummer to kunne gå et brev til de sociale myndigheder

kan tage for eksempel studerende fra og sige her er der ikke noget problem

sociale sindelag

trods

men jeg er enig i at dem der i forvejen har det skidt selvfølgelig skal behandles godt og jeg mener

rykker nummer to går en kopi til de sociale myndigheder så vil der jo nok være nogle elselskaber som synes det er en ganske fin idé

det vil kunne løse store problemer og de sociale myndigheder vil komme ind over med

skrives i slutningen ligesom manglende betaling af husleje er en indikation på at familien eller borgeren har brug for hjælp er manglende betaling af en elregning og en forestående lukning af strømmen til husstanden en sådan indikation derfor bør manglende betaling af el også være noget kommunen skal handle på efter samme principper som ubetalt husleje

ligesom ingen børnefamilier skal være på gaden uden tag over hovedet skal de heller ikke være uden el i deres husstand i dagens rige danmark det kan vi vist alle sammen være enige om men det er også fastlagt i

sociallovgivningen at enkeltpersoner har pligt til at underrette de sociale myndigheder hvis de får kendskab til at børn under atten år lever under forhold der bringer deres sundhed og udvikling i fare herunder må

der findes i dag en vejledning fra dansk energi med vejledende retningslinjer for netvirksomheders regningsudsendelse og restanceinddrivelse hvori underretningspligten er baseret på underretningspligten i den sociale lovgivning denne pålægger enkeltpersoner pligt til at underrette de sociale myndigheder hvis de får kendskab til at børn under atten år lever under forhold der bringer deres sundhed og udvikling i fare

problemet forekommer derfor at være at forsyningsselskaberne ikke overholder gældende lov og dansk energis vejledning

men det forekommer også at være en unødvendig omkostningsforhøjelse hvis kommuner og elselskaber skal bruge ressourcer på indberetninger når en elkunde ikke betaler sin elregning til tiden

en bureaukratisering som vurderes at koste kommunerne mellem halvtreds og hundrede million kroner om året og vel elselskaberne lige så meget dette er ikke i tråd med regeringens ønske om

svage grupper i vores samfund

i kommunerne have indbygget tilstrækkelig mange redskaber

i hvert fald fået ud af det men jeg vil

en præmis er jo den med at det skulle koste

for kommunerne og noget tilsvarende for elselskaberne hvor har ordføreren de beregninger fra

med oplysninger om at det her vil koste halvtreds

er den ene del af det den anden del

og jeg mener lige at ministeren har oplyst at det koster halvtreds til

million kroner

har på skrift og som vi andre kan få del i

halvtreds million kr

det talmateriale som ordføreren åbenbart har fået delvis adgang til

resten af os kan blive lige så oplyste om hvad det er der egentlig ligger til grund for ordførerens beslutning om at afvise at der skulle være behov for

sikre at børnefamilier ikke bliver

ordfører fru margrethe vestager ikke kan være her derfor skal jeg prøve at gøre rede for

jo et beslutningsforslag som går ud på at

skal orientere kommunerne

kommunerne kan tage affære så der ikke pludselig sidder børn og enlige ældre svage mennesker tilbage uden varmt vand og varme det synes jeg jo må være helt helt rimeligt jeg kan ikke tro at det her kan være et holdningsspørgsmål jeg kan ikke tro

at bringe mennesker i den situation

de her mennesker kommer i hvis man pludselig bare lukker for strømmen man så hører jeg at det koster halvtreds

det og et uendeligt bureaukrati bliver malet op her

hvordan man udregner det her jeg synes det er meget meget mærkeligt

kan ministeren ikke tage en snak med de her elselskaber og finde ud af hvordan det her kan ordnes på en måde når vi nu er enige om hvor vi vil hen med det her jeg synes det virker helt besynderligt

helt rimelige intentioner i det her

det er klart at der må være orden i det her vi vil gerne have at ministeren

tak for ordet det kan være at det viser sig at mit spørgsmål nu

sætter dem i en endnu mere sårbar situation end de er

men vi vil meget gerne være med til at kigge det her igennem findes der ikke nogle muligheder kan de mennesker ikke være lidt opfindsomme så vi får

det er nærmest umuligt at klare sig uden elektricitet i dag det kan være om vinteren

man virkelig har behov for at kunne lave varm mad

hvis man har et elkomfur men også har behov for at have et køleskab om vinteren især hvis man bor i en af de boliger hvor der stadig væk er elvarme er det helt afgørende om vinteren at man har elektricitet men men også om sommeren er det jo afgørende at man har et køleskab der fungerer især hvis man har små børn

er de helt små børn hvor der er babymad og andet som

også for at have lys og alle de andre ting som vi normalt mener er helt indlysende og slet ikke tænker over i vores hverdag bruger strøm til alt det er det nødvendigt at have det kan også være mennesker med handicap som har behov for at have strøm til nogle livsvigtige

meget skade hvis strømmen pludselig forsvinder derfor er det rigtig vigtigt at sikre at man ikke bare lukker for strømmen vi kunne jo så høre venstres ordfører mene at folk bare

at betale deres regninger vi kan selvfølgelig alle sammen godt blive enige om at folk bør betale deres regninger det er der ingen tvivl om

er et eneste parti i folketinget der vil stille sig op og sige at man ikke synes at folk skal betale deres regninger men det er altså ikke altid at folk får

nogle gange er de så fattige

betale alle regningerne slet ikke dem der er blevet ramt af de voldsomme nedskæringer som regeringen og dansk folkeparti har lavet og som har sendt nogle folk ud i meget meget dyb fattigdom men der er også mennesker som

har råd men som ikke har styr på økonomien og det kan altså ske for alle mennesker selv veluddannede mennesker selv mennesker med høj indkomst har nogle gange totalt rod i deres økonomi vi har

set en del eksempler på at der er fremtrædende medlemmer af samfundet som har et stort rod i deres økonomi og ikke får betalt regninger til tiden

med økonomiske problemer og jeg ved at det er i alle samfundslag det sker at folk ikke kan holde styr på pengene og nogle gange ikke får betalt deres regninger det er ikke rimeligt at det går ud over deres børn og ligesom folketinget har været inde at sige at vi ikke vil se sager hvor familier med børn bliver sat ud af deres bolig så synes jeg det er helt rimeligt at gå ind og sige at vi heller ikke vil se sager hvor der bliver lukket for strømmen hos børnefamilier eller hos andre udsatte grupper der er helt afhængige af at elektriciteten fungerer og som ikke er i stand til selv at sørge for at råbe op hos kommunen og elselskabet og så videre og få den hjælp de har behov for derfor synes jeg det er vældig fornuftigt at få lavet en ordning om det skal være som dansk folkepartis ordfører foreslår

siger til elselskaberne at de automatisk skal sende en kopi af

til kommunerne eller hvordan man gør det er noget man må se på så det foregår så let og

glæder mig meget til at se den beregning fra ministeren på hvorfor i alverden det skulle komme op på at koste halvtreds million

slet ikke forestille mig hvordan man når op på så højt et tal hvis man laver en let og ubureaukratisk tilgang til

sikrer at folk ikke får lukket for strømmen

beslutningsforslag vi kan jo godt høre når diskussionen går her i salen at vi ikke er helt enige om

betydning og heller ikke om hvordan man eventuelt skal afhjælpe det og komme nogle i møde på det her område men jeg håber

at vi under behandlingen af forslaget måske kan komme hinanden lidt nærmere forslaget her er jo stillet på baggrund af nogle historier enkelthistorier

sårbare grupper børnefamilier og ældre der kommer i klemme fordi de får lukket for strømmen og det er rigtigt selvfølgelig skal man betale sin regning men jeg tror at når man så håndfast kan stille sig herop som ordfører og sige

de vilkår som nogle mennesker lever under det kan enten være

at der faktisk ikke er penge til at betale en elregning

det kan være mennesker som af fysiske eller psykiske grunde har svært ved at administrere deres økonomi eller deres liv i øvrigt det kan være være mennesker som af nogle

er masser af sårbare grupper som vi jo i en masse sammenhænge gør meget for at hjælpe

regler for eksempel i den sociale lovgivning som gør at man skal have underretning hvis der er familier med børn

er ude i sociale problemer det kan for eksempel være

er en lang række andre grupper som er sårbare af den ene eller den anden grund og som vi har en forpligtelse til at tage hånd om

har vist sig ikke at være nok hvis vi har ambitionen om

de ikke kan få mad så er vi nødt til at tage fat på det og når vi kan se at de regler vi har nu ikke

så er vi forpligtet til at råbe op og sige

vi prøve at gøre noget andet og noget bedre

diskutere administrationen af det og hvad den administrative byrde af

det ville være dejligt at få nogle mere præcise beregninger på det

er blevet førstebehandlet så vi kan se hvad det er for nogle beregninger der ligger til grund

snakker om ressourceforbrug og administration

på det ressourceforbrug der er hvis man ikke ændrer på det her hvad er ressourceforbruget hvis man skal hen at samle op på nogle mennesker som har fået slukket for strømmen hvad er ressourceforbruget ved at samle op

at falde til bunds i det sociale system

ikke skal have lov til at få slukket for strømmen

jeg stået her en del gange efterhånden og snakket om regler om nye regler jeg har rigtig mange gange stået her og hørt regeringspartierne snakke om regelforenkling og virkeligheden er når man ser tal på det at det jo ikke er det der sker regelforenkling bliver først og fremmest taget op når det handler om at oppositionspartierne har en ny regel den gerne vil indføre så skal vi forenkle jeg kunne godt tænke mig at det her regelforenklingsmantra ikke kun var til pæn brug

til daglig brug når man som regering og som minister har ansvaret for den lovgivning som vi får det er et lille fromt ønske som for så vidt ikke har noget med strømforsyning at gøre

er taknemlige og det lille ord regelforenkling er det i hvert fald også

hvis det sociale sikkerhedssystem som vi har skal virke

at der er et problem når vi i det her forslag har rettet skytset om man vil mod elselskaberne

der en indsats der skal gøres når det handler om elforsyning

elselskaberne der kan trykke på knappen og slukke for strømmen

er dem der har opgaven med at give underretning hvis der bliver slukket for strømmen i et hjem

for så vidt logik det der ikke er logik er at man ikke skærper den forpligtelse over for dem når vi kan se

sociale konsekvenser for andre mennesker

ikke logik at det ikke skal skærpes

ved at se at logikken ikke skulle følges når det handler om el som jo er helt vitalt for at få et hjem til at fungere

det her det gælder spørgsmålet om de halvtreds eller hundrede million

lidt mere indsigt i hvordan praksis faktisk er nu

men også noget mere viden om hvad vi kunne gøre for at forbedre systemet jeg opfatter debatten i dag som

eller et tilsagn sympati for tanken men faktisk også

fremmest fra dansk folkeparti og det radikale venstre om at kigge på

den fortsatte behandling af forslaget og jeg skal gøre mit for at prøve at få nogle konstruktive snakke hvor vi har fokus på

vi ser frem for om det lige præcis er opportunt at stemme for eller imod et

være mere optaget af løsningen end af hvem vi lige plejer at holde med når vi i øvrigt står hernede og slås jeg synes umiddelbart at det

til hvad vi kunne gøre så kunne vi også komme nærmere på at få løst det her

i hvert fald fortsætte arbejdet med at få dialog om det her så vi kan få løst udfordringen for de mennesker som det vedrører og sige tak for debatten indtil

har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at forslaget til folketingsbeslutning henvises

energipolitiske udvalg hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den syttende maj to tusind og elleve

er det til begrundelse af forespørgslen herre

klimaredegørelsen og energiredegørelsen at vi har en fælles forespørgsel til klima og energiministeren om de energipolitiske initiativer og der er jo meget at diskutere hvad skal der ske hvilke mål skal vi have og hvordan når vi dem uanset om man ser det igennem røde eller

er der ganske store udfordringer foran os som vi forhåbentlig i fællesskab skal have løst og der er både fra regeringen klimakommissionen og oppositionen kommet rigtig mange forskellige forslag

og klimapolitiske redegørelser for et år siden har givet os yderligere anskuelsesundervisning i hvorfor vi skal omlægge

og det trækker også naturgaspriserne op alene i to tusind og ti

det at for eksempel eu landene brugte seks hundrede milliard

kroner mere på olie end året før samlet set betyder det en stor belastning af de i forvejen svækkede økonomier i eu usa og japan

tegner desværre ikke lysere hvis vi fortsat baserer vores energisystemer på fossil energi vil eu og resten af verden i stadig højere grad blive afhængige af olie og gasimport fra politisk ustabile regioner eller olie fra store havdybder med de risici som deepwater

ulykken klart illustrerede det indebærer risiko for ustabile og formentlig også højere olie og gaspriser vores håb er naturligvis at den nuværende uro i de arabiske lande bliver til stabile demokratiske regeringer

politisk ro kan stigende efterspørgsel fra hastigt voksende økonomier betyde høje priser på olie og naturgas men vi har ikke kun oplevet opstande i mellemøsten atomkraftulykken i fukushima japan har samtidig vist at atomkraft også i økonomisk og industrielt udviklede lande er mere usikker end tidligere antaget

formentlig føre til krav om bedre sikkerhed

er heller ikke løst den globale temperatur tangerede eller oversteg i to tusind og ti tidligere varmerekorder og afsmeltningen af den grønlandske indlandsis er ikke målt større en ny rapport fra arktisk råd viser nu at stigningerne i verdenshavene som følge af afsmeltning fra indlandsis kan blive væsentlig større end det internationale klimapanel

og den rekordlange tørke i rusland kan ikke direkte tilskrives klimaforandringerne men med de håndfaste forudsigelser om et varmere og mere ustabilt fremtidigt klima kan man frygte at de menneskelige og økonomiske omkostninger ved disse naturkatastrofer er et forvarsel om konsekvenserne af klimaforandringerne det kan blive meget dyrt og det rammer ikke nødvendigvis lande og befolkninger i overensstemmelse med deres bidrag hverken til problemet eller til løsningerne

end nogen sinde behov for et paradigmeskifte i klima og energipolitikken det er baggrunden for regeringens ambitiøse udspil til en ny langsigtet energistrategi energistrategi

og halvtreds målet er at gøre danmark uafhængigt af fossile brændsler

reduceret vores drivhusgasemissioner med omkring tre fjerdedele og dermed bringe os tæt på eus mål om firs til fem og halvfems procent reduktion i

til nitten halvfems og for det tredje

kan skabe gunstige vilkår og udvikling af nye energiteknologier og tilhørende industrier det vil sige grøn vækst eksport og nye arbejdspladser regeringens udspil foregiver ikke at sikre den nødvendige omstilling helt frem tusind og halvtreds med et trylleslag i lyset af de store usikkerheder der er om de fremtidige priser på energi og udvikling af nye teknologier er det nødvendigt med en fleksibel tilgang hvor man først gennemfører de tekniske og økonomisk mest robuste initiativer

for det første ventes forbruget af fossile brændsler

atten procent frem mod og tyve ve andelen ventes at stige fra knap tyve procent til godt tre og tredive procent i

der som bekendt er på tredive procent samme år for det tredje ventes bruttoenergiforbruget at falde med cirka seks

tyve i forhold til to tusind og seks og for det fjerde en samlet reduktion i forhold til vores

og halvtreds vil vi være rigtig godt på vej til også at nå

i fællesskab med resten af europa det vil både gøre de nødvendige teknologier billigere sikre eksportmarkeder for nye energiteknologier og bidrage til at gøre vores største

politisk pression og økonomiske problemer som følge af høje og svingende oliepriser

at have en chance for at tackle de globale klimaproblemer

at der fortsat presses på for at der indgås internationale aftaler om reduktion af de globale drivhusgasemissioner eu må sætte sig i spidsen for disse bestræbelser

kommissionen skal til efteråret fremlægge en analyse af hvordan eus energisektor skal udvikle sig for at opfylde eu målsætningen om en firs til fem og halvfems procents reduktion

til de globale forhandlinger og fordi det er i eus egen interesse

om a kraft fra tyskland og italien har klimakommissær connie hedegaard jo for nylig luftet en idé om at vi allerede nu bør fastsætte et nyt eu mål for ve altså vedvarende

tolv skulle disse dagsordener gerne bringes videre i eu og det vil vi gøre vores for blandt andet i forbindelse med miljørådets diskussioner om kommissionens

og halvtreds hvis vi så vender blikket tilbage til hjemmefronten

er den næste store udfordring jo at få et energiforlig i hus energistrategi

og halvtreds rummer en balanceret pakke af nye initiativer som både retter sig mod reduktion af energiforbruget og en markant forøgelse af ve andelen af energiforsyningen jeg behøver ikke at remse de konkrete initiativer op her men jeg synes der er grund til at fremhæve en ting ud over de betydelige effekter jeg nævnte tidligere og det er at energistrategien er økonomisk ansvarlig den belaster ikke de offentlige finanser og der er i videst muligt omfang taget hensyn til erhvervslivets konkurrenceevne over for udlandet ekstraudgifterne for private forbrugere vil typisk kunne neutraliseres gennem energibesparelser og omlægning af energiforsyningen

vi foreløbige udmeldinger fra folketingets partier til regeringsudspillet

vi naturligvis nødt til at sikre fuld forståelse af delelementerne før vi kan gå i realitetsforhandlinger men hvis oppositionen

politiske vilje håber og tror jeg fortsat at vi vil kunne forhandle et forlig på plads et nyt langsigtet forlig vil blive hilst velkommen af energiselskaberne og erhvervslivet der med rette efterspørger klare og langsigtede retningslinjer dermed har vi det bedste grundlag for et bredt forlig om en

bliver man jo nødt til at åbne den diskussion om

også kommissær öttinger har luftet nogle lignende tanker at vi nu skal starte den her debat om at se længere

og tyve og derfor jo så også min tilkendegivelse af at det er noget som vi ser positivt på men jeg må sige at

set noget konkret fra kommissionens side jeg har hørt at det er noget

man overvejer men jeg har ikke set det konkrete udspil

proces det gør vi allerede det er lykkedes at samle

synes at vi skal være mere ambitiøse vi diskuterer jo så hvordan vi kan komme til de tredive

men vi diskuterer i høj grad også andre ting i den gruppe der jo så ledes af storbritannien og danmark og så deltager tyskland spanien og en stribe andre lande

indtil videre de eneste lande der har sagt at vi har

og vi har besluttet at mødes når vi så

fortsat være danmark der vil sætte sig i spidsen for den proces også for at få det konkretiseret

milepælene fremadrettet men selvfølgelig også hvordan vi får løftet hele problemstillingen

fastholder vores position som en nation der

i den absolutte verdenselite

prisværdig og på mange måder imponerende vision

vi er også verdens mest ambitiøse når det handler om at beskatte virksomhederne og borgerne bekymrer det ikke ministeren at netop

man uvægerlig medvirke til at sende virksomheder og arbejdspladser ud af landet samtidig med at de oser et andet sted

mindre energieffektive end i

jeg sagde noget om verdenseliten men det kan vi jo selvfølgelig hitte ud af bagefter om om jeg gjorde

en del ud af at sige ja vi skal være ambitiøse og det er vi også med det her udspil men det skal være finansieret det skal være økonomisk ansvarligt og det er også det vi i høj grad har forsøgt at gøre

med udspillet hvor vi jo blandt andet så ikke kommer til

den energiintensive og konkurrenceudsatte industri så de bliver altså fritaget for nogle af afgifterne så det er i høj grad

at finde en balance og ikke bare sige

uden at det går ud over konkurrenceevnen det mener vi er utrolig vanskeligt at få øje på når man kigger i regeringens

om ministeren er indstillet på at gå andre veje

finansieringen andre steder end på nogle områder som belaster virksomhedernes konkurrenceevne her tænker jeg

at vi skal nedlægge kabler for noget der ligner fjorten milliard

i de gode tider kunne ministeren forestille sig at vi eventuelt

kostet dansk erhvervsliv to milliard kroner bare med den stigning der har været det går i høj grad ud over dansk erhvervsliv

den sydkoreanske præsident rejse til danmark fordi han mener det er her vi har de grønne løsninger to procent af bnp

investere i grøn teknologi det er nok ikke sådan at vi får alle de over firs milliard

sådan at man slet ikke stiller spørgsmål til ministeren under besvarelsen men det har man gjort nu vi

jo meget nyttigt for alle at vide hvad det egentlig er

siger tak til klima og energiministeren for besvarelsen og så kommer ministeren tilbage efter forhandlingen

og den første bliver så herre lars christian lilleholt

gør rede for de aktuelle udfordringer på energiområdet

år redegørelsen beskriver hovedprincipperne i energistrategi to tusind og halvtreds de centrale emner i regeringens udspil til energiforhandlingerne og den forventede

i det forgangne år regeringens klimapolitiske redegørelse to tusind og elleve

klimareduktionsmål grøn vækst og udvikling klimatilpasning eu samarbejde og internationale klimaforhandlinger samt beskriver de strategiske sigtelinjer for regeringens klimapolitik folketinget konstaterer med tilfredshed at regeringen i forlængelse af energistrategi to tusind og halvtreds og de to redegørelser har påbegyndt drøftelserne med folketingets partier om en ny energiaftale herunder hvordan klima og energipolitikken fremover kan sikre kursen mod fossil uafhængighed og fortsat sikre energiforsyningen opfyldelsen af danmarks internationale forpligtelser

regeringen har vist hvordan vi kan nå de mål og planen er som ministeren redegjorde for økonomisk ansvarlig og hænger rigtig fornuftigt sammen der bliver ikke sendt store unødige regninger hverken til forbrugerne eller til vores erhvervsliv og det er også meget vigtigt at vi sikrer at dansk erhvervslivs konkurrenceevne opretholdes regeringens udspil bygger i vid udstrækning på de anbefalinger der kom med klimakommissionens rapport i efteråret målet er som sagt at danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i to tusind og halvtreds det er godt for vores klima

forsyningssikkerhed begge områder er helt centrale for venstre med regeringens udspil yder danmark sit nødvendige bidrag til at opfylde det fælles mål om at reducere udledningerne af drivhusgasser med

i to tusind og halvtreds og dermed også til at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader målsætningen om fossil uafhængighed vil også bidrage til at sikre forsyningssikkerheden for vi bliver mindre afhængige af

energi fra politisk ustabile områder og de seneste måneder

andre lande i mellemøsten viser med al tydelighed

rart at være afhængig af energiforsyninger herfra ligesom vi jo også har set stærkt stigende energipriser det tjener både klimaet og forsyningssikkerheden at blive uafhængig af de fossile brændsler regeringen har fremlagt en meget ambitiøs strategi som vil medføre at danmark i to tusind og tyve er oppe på at tre og tredive procent af energiforbruget er baseret på vedvarende energi initiativerne er mange og ganske fornuftige der er forslag om udbud af seks hundrede

udbud af fire hundrede

kysterne og initiativer

udbygning på land

om skift fra kul til biomasse på de centrale værker og skift fra naturgas til biomasse på de mindre decentrale kraft varme værker der er også bedre rammer for produktion af biogas og mulighed for at biogassen kan komme ned på det overordnede naturgasnet

og tyve og der er en øget indsats omkring energibesparelser således at forbruget af energi skal være reduceret med seks procent i to tusind og tyve det er alt sammen

bringe danmark fremad og sikre at danmark

førertrøje skal vi fastholde den placering

også fortsat bruges rigtig mange penge på energiforskning både i offentligt og i privat regi også på det område står vi rigtig

perioden fra to tusind og otte

forskellige projekter green labs skal over de kommende år give

til energieffektive transportløsninger aldrig

i danmark en massiv indsats på det område er også den bedste måde vi kan understøtte de virksomheder

rigtig stærkt tolv procent af den samlede vareeksport i to tusind og ni

den er steget rigtig rigtig meget siden to tusind og der er endnu større potentialer på området for hele verden er jo i gang med den omstilling som danmark er

jo et udstillingsvindue for resten af verden men det kræver at vi fortsat investerer i både demonstration

og udvikling på området

vi er i øjeblikket i gang med

en kommende klima og energistrategi frem mod år to tusind og halvtreds vi håber i venstre at det bliver muligt at indgå en bred klima og energipolitisk aftale det har vi god tradition for i danmark det sikrer at aktørerne

kender rammerne og da det er ganske betydelige investeringer der er tale om

det også rigtig fornuftigt at man kender rammerne mange år frem i tiden vi håber og tror på

lade sig gøre men det kræver selvfølgelig god vilje fra alle sider

et mindre fald det skyldes jo blandt andet den økonomiske krise men de meldinger der kommer fra branchen

man rent faktisk er meget optimistisk med hensyn til fremtidsudsigterne

og udvikling på området og jeg er meget optimistisk med hensyn til fremtidsudsigterne når vi ser på hvad andre lande skal i gang med af omstilling frem mod to tusind og tyve ikke mindst i europa så tror jeg på at der er rigtig store potentialer for dansk erhvervsliv på energiområdet

det ikke været oplagt når nu man synes det er et mål eu

foregår i international sammenhæng klima og energiministeren kæmper

reduktion samlet set i to tusind og tyve og det skal foregå ad

for de øvrige lande pressede hårdt på for meget bindende politiske målsætninger på

som ordfører for socialdemokratiet

nu holder vi os strikt til reglerne kan jeg se på formanden

i danmark skal vi jo omlægge vores energiforsyning fundamentalt og det er der en række gode grunde til den første gode grund til at vi grundlæggende skal omlægge vores energiforsyning i danmark er at vi belaster klimaet helt

ville jorden ikke kunne holde til det så ville jorden med det samme

vi er ikke som land med den måde vi i dag belaster klimaet og naturen på et eksempel til efterlevelse for nogen

var som os ville det ikke holde derfor handler en omstilling af danmarks energiforsyning i en grøn retning først og fremmest om et ansvar for vores børn og børnebørn

det andet er så at den grønne omstilling af dansk energiforsyning er en kæmpe mulighed i en global verden skal vi jo finde de områder hvor danmark er unikt hvor vi er særlige hvor vi kan noget specielt som er anderledes

en masse muligheder og det er der lige præcis i dag for det er nu det i den nuværende situation at vi har ledige hænder at vi har ledige hjerner det vi har brug for

en politik der sørger for at de ledige hænder og hjerner vi har her og nu i de her år kommer i gang med det som både børn og børnebørn skal løse nemlig

klimaet og det der kan stille os stærkere i den globale konkurrence på lang sigt lad dog de ledige redde klimaet og lade dem dog redde danmarks fremtid ser vi så tilbage på de snart

for klimaet på mange måder har været onde år i dag behandler vi jo så regeringens redegørelse for energi og klimapolitik

det her der havde set anderledes ud hvis det havde været under en socialdemokratisk ledet regering

nemlig hvorvidt danmark skal reducere sit udslip af

tyve vi kan godt tilslutte os det ministeren allerede har sagt om at

hvis danmark går ud og siger at andre lande burde gøre sådan

prøver at leve op til det samme det vil sige kigge vores energistrategi efter

i den kvotebelagte sektor kigger vi så i redegørelserne her

danmark kommer længere og længere fra at

foretrukket at man allerede dengang havde stået med en plan for hvordan danmark kunne blive fri af af de fossile brændsler det havde jo været et meget klart signal hvis danmark som vært havde stået med sin plan for hvordan vi ville komme helt ud af

forhandlingerne om et nyt energiforlig

når det haster med at komme videre er det ikke alene af hensyn til klimaet

vi skal skabe de nye job nogle gange

om yderdanmark som den rådne banan jeg tror i virkeligheden det er bedre at tale om den grønne banan for når der skal opstilles nye møller sættes

her er der en mulighed i den grønne omstilling af danmarks energiforsyning fordi mange af de nye arbejdspladser vil komme lige præcis der hvor der mangler nye arbejdspladser allerallermest i de

og samtidig bliver det som nævnt en mulighed for at give os selv en udfordring som andre lande først vil møde senere

folketinget opfordrer regeringen til at sætte ambitionsniveauet for de næste

og sikre et stærkt grundlag for innovation jobskabelse og eksport

regeringen opfordres samtidig til at fremlægge en liste over afgrænsede sager

der hurtigt kan træffes beslutning om herunder øgede energispareforpligtelser for energiselskaberne

lægges afgørende vægt på stort lokalt ejerskab som udgangspunkt min halvtreds procent en forsikringsordning for geotermiprojekter kvalitetssikring af køberetsordningen for vindmøller og fortsættelse af vindrejseholdet fjernelse af barrierer for elbiler herunder afgiftsfritagelse for elbiler og hybrider frem til to tusind og femten

anvende el i havne store skibe og havnerundfarter

er det egentlig ordføreren taler om hvis alle folk ude i verden var ligesom danskere

det hele gå under hvad er det for noget hvad vil gå under og hvordan med hvilken begrundelse siger ordføreren sådan noget er det ikke bare

bund har i den virkelige verden jeg vil gerne have nogle tal

det ville være lysende klart hvor lynhurtigt klimaet

det var det jeg sigtede til jeg er glad for at

hvis det har hjulpet dansk folkeparti til også at se det som et afgørende problem i dansk energi og klimapolitik

ret langt nede så det er sludder og vrøvl når det fremføres at den danske udledning

indbygger er tårnhøj det er den absolut ikke vi ligger et langt stykke nede på den liste der bliver lavet af forskellige organisationer

fuldstændig enig i væsentlig større lande udleder væsentlig mere co indbygger end danmark det ændrer bare ikke på at hvis man forestiller sig at indbyggerne her i verden havde

co indbygger som svarede til det danske så ville det være uholdbart jeg siger det for også at understrege det helt fundamentale problem i hvordan vi i den rige verden bliver ved med at skabe et problem som det i vid udstrækning er andre der skal bære byrderne af

politiske pointe var i virkeligheden hjælper det ikke særlig meget

forstod jeg dansk folkeparti hvis vi gør noget med det meget lille danske

en af de få muligheder vi som relativt lille land i en global verden har for at forandre verden

jo enig med ministeren i at det vil være fremragende hvis eu påtog sig det mål jeg synes bare det bliver lidt dobbeltmoralsk hvis vi i øvrigt i de tilstundende energiforhandlinger sætter os ned og siger

med rimelighed spørge lever den politik i

alle andre skal påtage sig hvis ikke man kan svare

anderledes ved regeringens nuværende energipolitik var at

for den kvotebelagte sektor betyde at vores

så vi faktisk opnår det der hedder practice

det koster nok usandsynlig mange penge og det er usandsynlig mange penge som vi ikke ved hvad drejer sig om dem har oppositionen aldrig

det er en meget teknisk og konstrueret diskussion lige

havde vi eksemplet hvor regeringen i løbet af nul komma fem havde kunnet regne ud at det ville koste

og tyve for den kvotebelagte sektor ok den manko der er kan så finansieres på en lang række forskellige områder

jeg har altid betragtet energipolitik som et af de vigtigste områder i et lands politiske aktiviteter og hvorfor

kan et moderne samfund som det danske ikke eksistere ganske enkelt og inden for dette område af energipolitikken er der som beskrevet i regeringens energipolitiske redegørelse store udfordringer verden løber tør for fossile brændsler ikke lige nu men på sigt

disse brændsler skal erstattes og her kommer ve vedvarende energi så ind i billedet som den kilde mange mener kan erstatte den enorme mængde energi som både ilandene

ikke mindst de nye økonomier kina indien brasilien sydafrika og den tredje verden i det hele taget kræver og med de perspektiver som

viser tallene at vedvarende energi på ingen måde vil kunne opfylde det behov for som den tredje verden har

fakta er følgende baserer man sin energiproduktion kun på vedvarende energi

at udfase verdens mest effektive kulfyrede kraft varme værker som som dem vi har her i landet hvor vi renser røgen for alle partikler og gasser

kun venstrefløjen der finder at det er en meget logisk politik

og hvis vi så får en anden regering hvis vi

regeringsskifte ved det kommende valg hvilket jeg håber vi ikke gør så vil vi miste konkurrenceevne fordi

afgifter på alle sektorer både den private og ikke mindst erhvervslivet og det vil medføre en ting at de store virksomheder flytter ud af landet fordi de kan producere præcis det samme derude til en meget lavere pris og hvad vil der så ske ved det jo vi mister arbejdspladser i tusindvis og danmark bliver fattigere at opsamle

af fossile brændsler fra korrupte diktaturstater i to tusind og halvtreds siger redegørelsen

det er vi jo ikke siden nitten syv og halvfems har danmark været selvforsynende med olie og gas og det vil vi være også de næste ti år

tages hensyn til erhvervslivets konkurrenceevne

vi kan bevare arbejdspladserne i danmark uanset om man kan lide det eller ej

det erhvervslivet der medfører at vi har et velfærdssamfund det er erhvervslivet der producerer og sælger varer ude i landet så det er nødvendigt helt piskenødvendigt

det selvfølgelig have så gode vilkår som overhovedet muligt

det fører mig så over til den klimapolitiske redegørelse jeg kender ingen som ikke ønsker at tage vare på klimaet jeg kender ingen partier der ikke ønsker at tage vare på klimaet så vi får et rent rart og sundt klima at færdes i ingen overhovedet dansk folkeparti ønsker at gøre alt for at opfylde det mål

her er vi så måske inde ved en lille problematik som handler om proportioner det er uden

sund fornuft hvis de tiltag vi gennemfører ikke har nogen som helst effekt og det går jeg ud fra at alle er enige i for eksempel de ustandselige krav om at reducere den umådelig lille del af vores udledning af drivhusgasser der hedder

det er ganske ganske forfærdeligt og at hele verden ville gå under hvis andre folk ude i verden agerede ligesom vi gør her det er jo rent sludder

udledningen af de totale mængder af drivhusgasser i hele verden er nul

det betyder at

hvis vi forestillede os at danmark totalt lukkede ned slukkede for al el lukkede alle virksomheder stoppede al bilkørsel og lukkede alle fabrikker og hospitaler og

proportionsforvridninger som venstrefløjen elsker at køre frem med at vi er så slemme og at vi udleder så meget så det er ganske forfærdeligt det er jo simpelt hen noget sludder det er ikke andet end skrækkampagner og

indbygger usa gør

udleder meget mere end danmark og danmarks udledning i tal

hovedet banket fuldt af at vi er ganske forfærdelige

vi udleder så meget at jorden ville gå under hvis alle opførte sig ligesom os det er simpelt hen noget sludder igen hvis vi totalt lukkede butikken danmark

det ikke kunne måles nogen steder ude i verden overhovedet og igen det er ikke fordi vi ikke skal gøre noget vi skal selvfølgelig fremme vores ve teknologier det bedste vi kan men jeg savner proportioner i

at den kampagne som venstrefløjen fører i forbindelse med den her problematik hvor man kalder den varme der kommer i rørene fra for eksempel avedøreværket

sort varme og det er sort el igen

værdiladede ord som intet har med virkeligheden at gøre men som udelukkende har til formål at skræmme folk jeg synes simpelt hen det er uanstændigt og at det er en usaglig argumentation

hvis alle ude i den store verden netop brugte for eksempel den teknologi danmark har udviklet i forbindelse med kulfyrede kraft varme værker så ville vi spare milliarder af ton

i lyngby laver hvor man kan opsamle

selv om det ville medføre

indien og usa som også har nogle elendige gamle kulværker at vores

forurener det vil man ikke være med til fordi det ikke er politisk korrekt

hen det er svagt at det er følelser

tekniske faglige og videnskabelige fakta det synes jeg er ærgerligt dansk folkeparti tilslutter sig selvfølgelig

regering det vil jeg indrømme at jeg måske gør

det kommer til at gå så galt med hensyn til kul

jeg altså med min bedste vilje ikke kan se hvorfor vi skal afskæres fra at danne energi producere energi på den allerbilligste måde og den mest ikkeforurenende måde overhovedet det kan

med det samme hvis man får

forbudt al kulfyring herhjemme og hvad vil det medføre ja det vil jo medføre at vi skal have et hav af havvindmøller sat op som er rasende dyre og som hvert eneste år koster det danske samfund og forbrugerne to milliard kroner i afgifter plus en milliard kroner for at indpasse vindmølleel i det eksisterende net og dem vil man have endnu flere af

det handler om med hensyn til afgifterne

set et eller andet papir hvor der står i et kommende regeringsgrundlag hvis det er det der finder sted at afgifterne skal stige det har jeg selvfølgelig ikke set det er bare en fornemmelse en historisk fornemmelse ud fra hvordan det altid går

må jeg gøre opmærksom på at danmark har verdens højeste skattetryk vi har verdens højeste moms vi har verdens højeste energiafgifter og hvis de stiger så ved jeg godt at der så er mange virksomheder der simpelt hen flytter til udlandet bare på den anden side af grænsen kan de få lov til at producere til en meget meget billigere pris og har klimaet vundet ved det overhovedet

udfolder sig og man ser for sig når vi har passeret grundlovsdag hvor det både bliver liberal alliance og

jeg skal spørge

forsyningssikkerhedsafgift

acceptere

det næste energiforlig jeg har i

at leve med de

lunkne over for og i forbindelse med andre afgifter er det vist ikke nogen hemmelighed

pso afgift som hele tiden stiger kunne vi forestille os en omlægning af til andre energiformer sådan at den ikke hele tiden bare kommer på elforbruget men måske også kommer på noget andet

i forbindelse med grundlovstaler at slå ørerne ud

dansk folkeparti

for forhandlinger det er der slet ikke noget problem i og hvis vi har lidt divergerende

drøfter vi det indtil vi finder en løsning selvfølgelig gør vi det om det så lige ender op med præcis det der står i det hæfte

kan man jo ikke vide på forhånd det tror jeg heller ikke at herre ole hækkerup tror vil ende præcis sådan der

i forbindelse med et nyt forlig mellem regeringen

og at siger så vidt jeg kan forstå at

den menneskeskabte klimaforandring faktuelt set er noget vrøvl

er en teknologi som ikke er under udvikling kan man sige men i forbindelse med de danske oliefelter hvor

er det vanskeligere at få olie op end for eksempel i de norske felter som nogle herinde har foræret til færingerne eller til nordmændene hvor de ligger i nogle

sandstenslag så derfor skal man have lavet en model hvor vi kan få den

jeg sagde lige før at hvis vi nu for eksempel ville udstille at vi har verdens mest effektive kulfyrede kraft varme værker som kan opsamle

på forhandlingsklimaet bagefter energi og klima kan ikke skilles ad de hænger urokkeligt sammen og det gør løsningen på

og klimaproblemerne også det var derfor med stor glæde at vi for et år siden modtog klimakommissionens rapport som påviste at det var muligt med allerede tilgængelig teknologi at løse begge problemer og på en måde så danmark får

tværtimod kan et initiativ som bringer danmark i front med at udvikle demonstrere og bruge den grønne energiteknologi give uanede muligheder for dansk erhvervsliv og dermed fortsat dansk velfærd klimakommissionens rapport viste at det i startfasen ville betyde dyrere energi men på sigt billigere energi og sikrere energi den internationale udvikling inden for energi og klima har da også vist nødvendigheden i at omlægge vores energipolitik om ikke for klimaets skyld så for energiforsyningens skyld

klimapolitik med ønske om fossilfri energi og forsyningssikkerhed gav i de seneste år atomkraften fornyet aktualitet og styrkede atomkraftindustrien selv visse politiske kredse i danmark var begyndt at tale om atomkraft

så det er på tide vi gør noget ved det og derfor er danmarks energistrategi vigtig ikke kun for danmark men som demonstration for hele verden

er også baggrunden for regeringens ambitiøse energiudspil selv om

også finansieres og vi gør det krone for krone udspillet anviser en økonomisk ansvarlig omstilling af energiforsyningen med konkrete initiativer der er fuldt finansierede og som ikke belaster den danske konkurrenceevne men vi skifter driftsomkostninger ud med investeringsomkostninger samtidig med at vi

etablerer en vedvarende energiindustri som allerede i dag skaffer eksportindtægter på næsten tres milliard

afgifter som er punktafgifter og det er svært at sammenligne og transformere forskellige energiformer for eksempel er der kun pso afgift på el

og da elprisen kun udgør ti til femten procent af prisen med afgifter giver det ingen motivation til at lade sin elbil op om natten

ville forskellen være under to kroner

en afgiftsreform hvor alle afgifter er enkle og ens for forskellige grønne energiformer

det kræver langsigtet økonomisk politik hvor industri erhvervsliv og forbruger ved hvad de kan regne med for at etablere den nødvendige forskning udvikling og produktion og vi har allerede allokeret forskningsmidlerne fokuseret på nye energiteknologier i en størrelsesorden så vi er

sammenlignelige med andre store spillere som usa og tyskland

et bredt energiforlig som også sætter klare delmål i to tusind og tyve ellers når vi det ikke i to tusind og halvtreds men klimaet mellem forligspartierne har været særdeles positivt jeg føler vi alle vil det samme så lad os få det energiforlig i hus

et nyt forlig med klare delmål og langsigtede retningslinjer til gavn for danske borgere dansk erhvervsliv

ordfører fru margrethe vestager har lidt andet at se til lige i de her

men jeg har fået lov til i alt fald

rose regeringen for at have taget det første skridt

fri for fossile brændstoffer i to tusind og

inden for vedvarende energi men vi havde også gerne set nogle mere ambitiøse mål når det gælder energibesparelser

regeringen skriver jo selv at det ville være en

når det nu er muligt sådan

savner radikale venstre også

trafikaftale i

var et klart løfte om at komme med

der ville blive fremsat de nødvendige forslag i

vi vil egentlig gerne høre hvad der er sket

til markedet og til eu reguleringer

det er ikke nok bare at tale om elbiler og biobrændstoffer vi bliver også nødt til at

begrænse antallet af de kørte kilometer så vi ser altså frem til at regeringen kommer med et

tanken om hvad fru margrethe vestager er i færd med i disse timer der gør at hun er usædvanlig meget savnet

under den her debat jeg tror

gøre meget mere gavn her end der hvor hun opholder sig nu

frie valg man har

har vist at der er store

i regeringspartierne og i forhold til regeringspartierne og deres

har de største uenigheder været internt i den blok hvis man lytter til hvad der er blevet sagt jeg ved ikke om jeg kan bidrage til at lægge et andet snit sådan at uenigheden internt blandt regeringspartierne og deres støtter kan fremstå mindre åbenlyst men jeg skal da gerne forsøge

nogle enkelte bemærkninger som måske kan føre i den retning

det gentagne omkvæd fra venstre om hvor dyrt det vil

hvis oppositionen overtager ansvaret for energi og klimapolitikken i danmark når man nu tænker på at venstre tilbage i to tusind og tre lavede en aftale med blandt andet ap møller om nordsøolien som har vist sig at være baseret på

sige det på den måde en meget urealistisk forventning til udviklingen i olieprisen og af samme grund har givet dem der har koncessionerne til at hive vores olie danskernes olie

en meget meget stor ekstraindtægt

man sige at hvis man dengang havde haft en lidt mere realistisk vurdering af oliepriserne eller måske havde ladet være med at binde sig til en opfattelse af hvad oliepriserne ville være rigtig rigtig mange år ud i fremtiden så havde man der kunnet skaffe rigtig mange penge i statskassen som det ville

at anvende til at lave omstilling til vedvarende energi til energibesparelser og andre tiltag som gør os uafhængige af fossile brændstoffer og det siger jeg vel vidende at de drøftelser der er i dag og

hele taget foregår også antyder at pengene kunne bruges til andet

været fornuftigt desværre valgte man af ukendte årsager at lave en rigtig rigtig dårlig aftale der indtil nu har betydet at de selskaber som har koncessionerne

har tjent omkring syv og halvfjerds

så meget mere har de tjent end det de indgik aftalen på basis af

ikke fordi de har hentet mere olie op ikke fordi de har arbejdet hårdere ikke fordi de har investeret mere men fordi priserne er steget

man tænker på at ingen jo er i tvivl om at olien er danmarks det er udelukkende det der handler om at hive den op de får penge for så kunne man nok godt have lavet en smartere aftale på det område vi må jo så se på om der findes muligheder for at rette op på den skade jeg må sige at

at gøre skaden svær at rette op på uden at det skal opfattes direkte uvenligt vil jeg sige at det

været billigere at øge partistøtten med et tilsvarende beløb som

når det er en lille smule vigtigt

jo fordi den måde hvorpå vi ikke har brugt vores indtægter fra nordsøolien til at forberede os på at blive uafhængige af olien

skoleeksempel på hvor dyrt det kan være på lidt længere sigt at føre en forkert politik og det synes jeg er værd

også lidt interessant set i en anden sammenhæng fordi

en del af regeringens fremadrettede energipolitik det kan umuligt være klimapolitik det må være energipolitik så regeringen opererer med en

godt at man i fn regi siger at hvis vi skal overholde to graders målsætningen og reducere

bliver nok lidt spændende når man for alvor begynder at fremføre det synspunkt

vi skal erkende at det handler om at finde

godt at få det erkendt også i dansk folkeparti og nu får vi også markeret

ikke noget ved at danskerne hvis vi sådan tager os en for en har et meget meget stort

videnskaben på det her område og ikke har nogen andre fakta vi bruger

er jo så at sætte mere gang i

energibesparelser som er det første og i virkeligheden næsten det vigtigste og som har det dejlige i sig at godt nok kan det koste nogle penge når man investerer i energibesparelser men det giver mindre udgifter på længere sigt

i grunden en rigtig god gammeldags borgerlig disciplin

jeg var yngre at borgerlige altid

en rigtig god idé at investere i det så skal man investere i vedvarende energi

vindkraften som er det

der for tiden er mest fokus på det er rigtigt at det er lykkedes at lave en rigtig rigtig dårlig aftale om prisen for

pensionsselskab går ind og opkøber halvdelen af det til en solid overpris og på spørgsmålet nu er forsvarligt over for opsparerne sige at det er rigtig forsvarligt

der er ingen risiko og man får en fortjeneste på det her der næsten minder om den man kunne få ved at være offensive spekulanter på aktiemarkedet ja så er der nok noget der tyder på at prisen er for høj og derfor bliver

finansieret vores investeringer i vedvarende energi

på en måde så det her bliver billigere det har der indtil nu været en rapport fra et af disse utallige konsulentfirmaer der giver nogle bud på jeg tror at hvis man ikke altid startede med at gøre sig nogle overvejelser om hvordan man kan fedte mest effektivt for investorerne men også overvejede om der var andre måder at skaffe penge på så ville man kunne gøre det her

også handler om at lave et langt bredere folkeligt engagement også investeringsmæssigt

helt enig med fru anne grete holmsgaard der nævnte at den måde man har gjort det på indtil nu ikke har virket efter hensigten fordi der

gengæld har tjent ganske mange penge det virker faktisk slet ikke opmuntrende ude i det danske landskab når man

at nogle ganske få mennesker tjener rigtig mange penge mens man selv synes at man har alle ulemperne så det skal der gøres op med og det bliver en af de vigtige opgaver at sikre at vi får et langt bredere folkeligt ejerskab til de vedvarende energikilder der kommer til at udgøre vores energiforsyning i årene fremover så må vi også erkende at

blevet fokuseret ret meget på indtil nu geotermi er et af områderne

sagt i debatten at regeringen ligesom ved at komme med nogle ideer om at nogle penge til nogle forsøgsprojekter så måske rammer ved siden af det der er behovet i hvert fald hvis man spørger dem der gerne vil sætte gang i geotermi for de beder jo om at få en forsikringsordning sådan at de kan

gennemføre nogle investeringer som kan være risikofyldte

og det er faktisk ganske vanskeligt ikke ind imellem at ramme

i gennemsnit er det en rigtig god forretning at investere i det men for det enkelte varmeværk kan det godt være problematisk

meget meget voldsom grad forsømt at give solenergien bedre vilkår

godt være at der ikke skal så meget mere til nu end at lave en mulighed for at man udbygger den ordning der handler om at elmåleren kan køre baglæns sådan at

kan blive udvidet til at omfatte en bredere målgruppe og kan få et større omfang og at man på den måde kan nøjes med

enkel ordning men jeg tror i hvert fald

en af de ting der bliver meget meget fokus på

det var spændende at herre per dalgaard nævnte at

pso afgiften som vistnok hverken er en afgift

og som derfor kan sættes op uanset

endda gå endnu længere end sf’s fru

at man kunne udvide det til varmeområdet og

transportsektoren kendsgerningen er jo at vi intet har gjort der for alvor kan reducere

omstillingen til vedvarende energi det gode ved det og det skal

som viste præcis det samme så derfor

der skulle sådan en rapport til før erkendelsen kunne brede sig i hvert fald i dele af regeringspartierne og måske næsten ind i dele af det

men det kan jo godt være at der har været nogle

jeg troede faktisk for en gangs skyld holdt et fuldstændig følelsesløst indlæg men til herre per dalgaards spørgsmål jeg tror det bliver meget vanskeligt

møde op til internationale forhandlinger med store lande for eksempel kina

for i er så mange

må erkende at i den politiske virkelighed kommer han ingen vegne

men det er dog trods alt den nominelle værdi der udledes der betyder noget for klimaet

den mængde vi udleder er så minimal

den ingen betydning har men det er jo ikke fordi vi så

men det er bare ikke nok ifølge venstrefløjen det skal være mere og mere mere og flere og flere afgifter ja ja så forsvinder alle vores virksomheder til udlandet

at vi producerer en frygtelig masse i vores industri

så sender ud af landet og på den måde påtager vi os en ekstra byrde i forhold til

et helt nyt synspunkt jeg har endnu ikke mødt nogen som ikke erkender at

vi har altså en måde at leve på som fører til et ret

at for eksempel

om vi betaler skat det kunne i andre godt dække for os jeg tror ikke det holder

selvfølgelig ikke dy mig for lige at sige at hvis man kom ind i dette

ville man måske nok have undret sig en anelse over at det

flere gange blev nævnt at vi ikke

referere til nogle af de forskellige reaktioner der har været på regeringens energistrategi jeg vil ikke stå og læse

præsidenten for sydkorea

har sagt om strategien man kan også

så er med ikke på grund af vores energiforbrug men fordi vi har noget at byde på inden for vedvarende energi og selvfølgelig også

altså stor beundring

man også især noterer sig er

forskellige initiativer i eu kredsen er det også sådan at

der sidder man og udveksler synspunkter og udveksler planer

stor interesse for planen så jeg synes måske nok at det

det er heller ikke første gang jeg hører det

hele tiden forholde sig til og det var jeg inde på

man ser på den del af dansk erhvervsliv som er meget konkurrenceudsat og som er

vi skal være endnu mere ambitiøse selv om jeg selvfølgelig må sige at den

så er der blevet nævnt mange forskellige ting

virksomheder placerer deres udviklingsafdelinger og

det her felt og uden at det hele tiden er her man får testet den nye

bliver det altså meget vanskeligt derfor var det også glædeligt at vi lige her i sidste uge

udvikler os og dermed er i stand til

så vidt jeg er informeret så ikke noget med vindmøller at gøre som sådan så må man også sige

ikke får lønomkostningerne til at stige yderligere

at stige yderligere altså kære politikere

ikke kommer til at gøre det vanskeligere for os

er selvfølgelig en hård anklage at sige

skal man selvfølgelig have fakta på plads men det

etableret et grønt indre marked uden handelsbarrierer og uden tekniske handelshindringer

og halvtreds ellers kommer vi ikke til at indfri vores overordnede mål

lederskab vi har jo samlet kredsen

kan overbevise finansministeren og

kollegaerne er som som har den udfordring vi har samlet de lande og diskuterer ikke

skal gøre på et globalt niveau med hensyn til klimaforhandlingerne

ikke noget om det er præcis den diskussion vi gerne vil have i eu men indtil videre sidder

til nogle uformelle møder i den her lille kreds og diskuterer hvordan vi kan løfte den debat så

indgår så også i strategien at vi vil have mere olie og gas op

flere fossile brændsler i den overgangsperiode indtil

det er jo altså også sådan at vi her har en betydelig styrkeposition

hele esbjergområdet og den viden man

oparbejder med hensyn til at få olie og gas op

nordsøen ja den kan man åbenbart også ofte bruge

to tusind og tre var god nok osv

at få imellem fire og tyve og seks og tredive milliard kroner årligt

aktiviteterne i nordsøen ved høje oliepriser får staten nu mere end halvfjerds procent

og man skal måske være

dedikeret socialist eller socialisme med stort s for at mene at en skat på halvfjerds procent ikke er høj nok men det kan vi selvfølgelig

bliver et bredt energiforlig

ikke alene var vi det land i verden der var i stand til at skrue den første strategi sammen som et forslag

set både har været højere og lavere det medgiver jeg men dog sjældent på to og tyve dollar siden så er man nok

enig med mig i at den olie der er ude i nordsøen

man betaler

synes ministeren ikke på den baggrund at det er underligt at man laver en aftale

debat om vores energiudspil har gjort en del ud af

på olien har smækket en ekstraregning på dansk erhvervslivs bord på to milliard

olieprisen altså også godt kan falde og vi har jo da set et betydeligt fald lige på det seneste

man nu efterfølgende siger at de store stigninger i olieprisen har ændret forudsætningerne for nordsøaftalen og at det så også på en eller anden måde skulle kalde på en genforhandling som jeg

i to tusind og tre af oliepriser op til hundrede dollar per tønde og de viste faktisk også dengang at aftalen var meget robust

på at det var nogle teoretiske regnestykker der næppe havde nogen sandsynlighed

energiministeren om er enig med mig i at når man betaler nogle for at udføre et stykke arbejde

gør det på en præmis der hedder at man forventer at priserne

og det viser sig at være fuldstændig forkert og det så giver en massiv ekstraindtægt

aftale der er blevet indgået har været en

gevinst for begge parter altså både for staten og for og for virksomhederne

rulle noget tilbage og begynde at lave noget med tilbagevirkende kraft for jeg ønsker

mere olie og gas op så jeg vil ikke skabe usikkerhed om hvad det

vilkår vi byder denne sektor i danmark og det mener jeg at vi ville gøre

at vi får mere olie og gas op fordi det jo selvfølgelig

også kommer til at skæppe i den danske statskasse

at det indgår i vores energistrategi selv om man måske nok

er jo også sådan at jeg lige netop har samlet industrien i et nyt

kan udnytte de ressourcer der er jeg har bare den tilgang at for at få mere olie og gas op og dermed få flere penge i statskassen skal vi ikke fokusere på at rulle noget tilbage eller ændre noget nej vi skal se på den syvende udbudsrunde det er i den også med hensyn

har jeg refereret til tallene hvad den har givet til statskassen den har også gjort kagen større kan jeg sige

tage en meget direkte udgave vi har set hvad der er sket i storbritannien der betydelig usikkerhed

investeringer der er allerede nogle olieselskaber

hvordan skulle man skrue sådan et system sammen skulle

ny forhandling her i folketinget en ny diskussion og så skulle man

om noget ekstremt stabile rammevilkår derfor vil jeg ikke ændre på noget fra to tusind og tre nej det jeg vil gøre er at se på hvordan vi olie og gas op ikke mindst i

hvad regeringen har i tankerne når det gælder de grønne afgifter som vi

aftalt i det grønne forlig i to tusind og ni kan vi ikke komme det lidt nærmere

nogen initiativer og

har foreslået i vores energistrategi er at

nu skal gå i gang med et serviceeftersyn af vores afgifter en egentlig kulegravning af vores afgiftssystem

vores afgiftssystem er ikke skruet sammen til den nye tidsalder

uafhængige af fossile brændsler det er skruet sammen til den gamle der forstår jeg på

på det felt og det er selvfølgelig embedsmændene

der fremgår af folketingets hjemmeside i øvrigt skal jeg henvise til ugeplanen